miljø og fødevareministeren lovforslag nummer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

dagsordenen så man må godt være lidt rolig

at man kan vente med at tale sammen til man kommer ud af salen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

er åbnet fru karin gaardsted

af sådanne hotspots vedtaget en forordning

det er nu meningen at adskillige hundrede eu finansierede hotspots skal fordeles over hele europa i hvert fald i landene inden for eu med det lovforslag vi behandler her i dag giver vi lov til at danske offentlige institutioner såsom kommuner og regioner kan søge om støtte fra eu til at etablere disse hotspots målet er naturligvis at forbedre muligheden for internetforbindelser i samfundet og på offentlige steder

at det er vigtigt at konkurrencen på markedet ikke påvirkes negativt vi kan ikke først forvente at tele og elselskaber etablerer gode internetforbindelser for derefter at lade det offentlige stille servicen gratis til rådighed

konkurrence og derfor

vil vi gerne gøre vores byer attraktive og

at færdes i også på mobil og internetområdet derfor må vi handle klogt og det mener jeg vi gør ved at lovforslaget stiller fire konkrete betingelser som skal forhindre at konkurrencen forstyrres det er et krav i

i større områder og at kommunen køber

hotspottet og driften af en privat udbyder det er vigtige punkter at holde fast i endvidere er det en forudsætning at der skal modtages støtte fra eu for at anlægge

efter disse regler det begrænser også den potentielle negative effekt de begrænsninger der er generelt vedrørende offentlig etableringen af

med tidsbegrænsning opretholdes og det bør de også høringssvarene er generelt

her hotspots ændres til at det er alle

som udgangspunkt er støtteberettigede jeg synes egentlig at det bør give anledning til at vi får en drøftelse af om

kunne udvide det her lovforslag og imødekomme de høringssvar der er der gør opmærksom på at

udvide det til at bare man er støtteberettiget og har et projekt der så ikke har fået eu godkendelse og hvorfor skulle det gode projekt så ikke kunne realiseres hvorfor er det eu

skal diktere hvor få steder vi kan lave de her hotspots

kan ordføreren ikke godt se at vi skal have foldet ud om

det gælder alle de ansøgninger som

et begrænset antal kroner der er afsat

det så jeg tror ikke at vi skal regne med at at det her kommer til at kunne gælde for alle byer i danmark

seks og ti steder i danmark så vi

så folk får adgang til gratis

os i den retning vi skal bare passe på

vide at hvis vi stiller de her ting gratis til rådighed hvis kommunerne stiller det gratis til rådighed

skal gå på en knivsæg men jeg tager gerne diskussionen når vi kommer i udvalget med

men jeg er jeg er villig til at diskutere alle de her ting vi skal bare vide at hvis vi hvis vi udbreder det her med gratis wi

alt for mange steder i mange store områder sender vi samtidig besked til teleselskaber og elselskaber om

nu tager vi over nu behøver de måske ikke at investere så meget og så mister de lysten til

der skal dog i den forbindelse tages højde for den nødvendige balance mellem på den ene side at en offentlig institution har mulighed for at stille gratis wi

hotspots til rådighed og på den anden side at private udbydere

konkurrencesituation gratis wi fi hotspots må ikke have en negativ effekt på eksisterende markeder da dette i sidste ende kan påvirke offentlighedens adgang til internettet

har mulighed for at søge noget støtte jeg synes egentlig

snittet et andet sted sådan at man skulle tillade at at alle de projekter

sådan set åbner op for at kommuner kunne gennemføre projekter der ikke opnår eu støtte men som er blevet defineret som værende nogle projekter der overholder de andre krav sådan at man egentlig burde realisere

ikke se at vi måske skulle drøfte om ikke vi kunne

for at der kan opnås støtte til at etablere offentlige

at også danske kommuner og regioner får mulighed for

en lille ændring af teleloven så

således at de penge der er til rådighed i eu naturligvis også kan

til gavn så det giver grundlæggende rigtig god mening

som den socialdemokratiske ordfører

men samtidig skal vi ikke risikere at markedet

mobil og bredbåndsdækning i danmark

er grundlæggende at der sker private investeringer det

omkring seks milliard kroner om året for branchen

sikrer at vi ikke kommer til at skubbe private investeringer ud

balance som sikrer at kommuner og regioner får

sikres borgerne nogle bedre tilbud

har lovet at hilse fra det konservative folkeparti og sige at de

realisere deres projekt uden eu støtte altså hvem er det det skader

et spørgsmål om at det her er noget med man kan ligge på stranden og have gratis

set et spørgsmål om at der bliver nogle hotspots

omkring en uddannelsesinstitution et museum et rådhus

mere op for at det kan være virkeligheden ude i hele landet

som er så heldige at opnå støtte fra eu jeg synes ikke det er rimeligt at snittet ligger der

får drøftet grundigere om ikke lægge snittet et andet sted

den betyder at offentlige institutioner i medlemslandene kan ansøge om støtte til at stille wi

til rådighed for borgerne uden beregning det lovforslag vi så behandler her giver blandt andet kommunerne mulighed for at få fingrene i de i citationstegn dejlige eu støttekroner ved at give hjemmel til at der kan etableres

offentligt tilgængelige steder

jeg forstår jo sådan set godt at man ikke vil gå glip af eu støttekroner men det må bestemt ikke blive en glidebane hvor vi vil gøre alt for at få valuta for vores

eu kontingent eller sagt i måske bedste margaret thatcher stil at få en del af vores egne penge tilbage for alene

men af hvem ja i det her tilfælde af eu men i sidste ende er det jo borgerne i eu herunder danskerne som betaler

sætte spørgsmålstegn ved om det overhovedet er en kommunal opgave at give borgerne igen i citationstegn gratis internet når der nu er private virksomheder som tilbyder den selv samme ydelse man risikerer at det går ud over konkurrencen hvilket i sidste ende jo så går ud over forbrugerne

heldigvis også er en bekymring ministeren har gjort sig der er nemlig indskrevet nogle betingelser som de offentlige

opfylde hvis de skal have lov til at lave de her

hotspots det er kun institutioner der har modtaget støtte efter

skal købes af en privat udbyder der må ikke være tale om et sammenhængende netværk adgang til hotspottet må kunne ske på

sidst men måske ikke mindst kan ministeren fastsætte begrænsninger hvis det viser sig at det her initiativ går ud over konkurrencen og jeg vil gerne love ministeren at liberal alliance vil hjælpe med at holde øje med om

alt i alt er det ikke et forslag liberal alliance alene ville have

men fordi ministeren er opmærksom på problematikken om potentiel konkurrenceforvridning og fordi lovforslaget opstiller de nævnte krav til de offentlige institutioner ja så støtter liberal alliance

hotspots tænker vi på alle måder er noget vi skal arbejde videre med i danmark vi kan undre os over at det er noget der

som det også er blevet sagt tidligere kun kan foregå hvis man får eu støttemidler til det det vil ikke være nogen hindring for

at sige ja men vi synes man skal ind og kigge nærmere på om man

motivere til det selv på mere mere fleksible vilkår

til konkurrencen som min ordførerkollega fra liberal alliance også lige gennemgik

dækning rundtomkring på kommunens egne institutioner og dermed også rundtomkring i kommunerne det her lovforslag giver kommunerne mulighed

at søge en pulje i eu og det er jo meget svært at være imod når nu der er en pulje er

jo helt oplagt at vores kommuner også kan få lov at søge den til at lave hotspots på deres institutioner derfor kan vi

støtte lovforslaget og give kommunerne den her mulighed til at

kan etablere wi fi hotspots og stille adgangen hertil gratis til rådighed for borgerne hvis institutionerne opnår eu støtte danske borgere kan dermed få adgang til hurtigt bredbånd

hotspots på samme vilkår som borgere i andre eu lande det er vigtigt at dansk lovgivning er på plads så danske kommuner får fordelen af at første ansøgningsrunde forventes at være rettet imod kommuner alle danske kommuner får dermed muligheden for at søge om eu støtte efter først til mølle princippet det er også væsentligt at danmark kan opnå de økonomiske fordele af en eu støtteordning som danmark selv bidrager til det er dog yderst vigtigt at konkurrencen på markedet ikke forstyrres derfor indeholder lovforslaget en række betingelser

forudsætning for at den offentlige institution kan etablere wi

hotspots disse er blandt andet et krav om at der er modtaget eu støtte til etableringen etablering og drift skal også købes af en privat udbyder hvis det efterfølgende viser sig at konkurrencen begrænses væsentligt kan der fastsættes begrænsninger i anvendelsen samlet set tager lovforslaget hensyn til konkurrencen på markedet i størst muligt omfang jeg takker for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til fortsatte konstruktive drøftelser om de enkelte elementer af lovforslaget i udvalget med disse bemærkninger skal jeg anmode om en velvillig behandling af lovforslaget her

er det for nuværende svært samlet set at vurdere men hvis man kigger på hvordan man ellers kunne regne det ud i forhold til til vores lands størrelse

af hvilken interesse der vil være fra de danske kommuner i forhold til at søge ind på den her

havde et gæt på et sted imellem seks og ti

det samlet set fører til kan jeg ikke umiddelbart svare på i dag det vil jo handle om hele udmøntningen af det her

forhandlingen er åbnet og det er først økonomi

i danmark forslaget går ud på at udlændinge for at have valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg

bestået en prøve i dansk tre altså med andre ord en dansk sprogtest som reglerne er i dag har udlændinge der er fyldt atten år og har fast bopæl i

regionen valgret og er valgbare hvis de enten er

eu statsborgere eller nordiske statsborgere eller hvis de uden afbrydelse har haft fast bopæl i danmark i de seneste tre år forud for valgdagen med virkning fra den første juli to tusind og sytten har udlændinge der er på tålt ophold og som er udvist eller

indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

stille op til kommunale og regionale valg i det medlemsland hvor de bor

det står i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde eu retten indebærer derfor

der ikke også stilles til personer med dansk indfødsret danmark må

som de vil have sværere ved at opfylde end personer med dansk indfødsret herunder sprogkrav indførelse af et krav om at eu borgere for at have valgret og valgbarhed til både kommunale og regionale valg

skal have bestået en prøve i dansk tre vil derfor være i strid med eu retten valgret og valgbarhed til udlændinge er dog ikke alene reguleret af eu retten men også reguleret i den europæiske konvention om udlændinges politiske deltagelse på lokalt niveau en konvention danmark tiltrådte den sjette juni to tusind både eu borgere og tredjelandsstatsborgere er omfattet af konventionen konventionen indebærer at danmark rent folkeretligt er forpligtet til at give udlændinge med fem

til valg til lokale myndigheder på tilsvarende måde som personer med dansk indfødsret det er derfor ikke muligt at stille yderligere krav til udlændinge

ikke for regioner indførelse af et krav om at udlændinge

have valgret og valgbarhed til kommunale valg skal have bestået prøve i dansk tre vil derfor være i strid med både eu retten og danmarks øvrige internationale forpligtelser

derfor lige meget om man måtte have sympati

forslaget om at man skal

borgere skal beherske dansk på et vist niveau for at have ret til at stemme til regionsvalg

til vores internationale forpligtelser at stille et sådant

man skal huske de positive effekter der også er på den demokratiske integration som vi tit taler

folk der har opholdt sig i danmark i nogle år får mulighed for at stemme

det giver mulighed for at få indflydelse på det lokalsamfund som man bor i og det håber jeg da er med til at øge interessen for det danske samfund er med til at give en forståelse for de værdier som det danske samfund bygger på og i det hele taget

bliver dansk

det man muligvis kan drøfte er om tredjelandes statsborgere skal have ret til at stemme til regionsvalg den umiddelbare vurdering er at det vil kunne lade sig gøre inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser at ændre det men jeg synes på den anden side også man skal være meget opmærksom på om det giver mening at der skal gælde forskellige regler

der kan stemme til de kommunale og de regionale valg som jo i øvrigt bliver afholdt samtidig og derfor

deltage i de to

valghandlinger på baggrund af disse bemærkninger kan regeringen

ændre dem og det er også muligt at ændre

i forhold til konventioner er det jo muligt at danmark kan træde ud eller at vi kan tage forbehold der er også nogle muligheder

regionsrådsvalget og det synes jeg trods alt er er noget

kan dansk og derfor vil jeg høre om ikke

en person som har svært ved at forstå

hvad der foregår det er vel rimelig åbenlyst

for enhver at det kan give nogle udfordringer men der må man jo sørge for at det

først og fremmest er den enkeltes ansvar at vedkommende forstår

det er der foregår og så må man i øvrigt også håbe at vælgerne selvfølgelig tager det

man kan sætte sig ind i hvad de forskellige partier står for så må man selvfølgelig kunne det danske sprog det jo helt

forstå hvad det er der foregår men jeg har jo også det tilfælles med herre martin henriksen beslutningsforslag eller ej at vi begge to er medlem af partier

kunne deltage i kommunale og regionale valg på lige fod med landets egne borgere det gælder også danskere der flytter til storbritannien eller til spanien

hvor man så kan være med til at påvirke sit lokale miljø og så videre

folketingsvalg må være at man er dansk statsborger og man kan dansk

valgkamp på udenlandske sprog og

at lave om hvis man er uenig i de præmisser

også får lov til at få indflydelse på hvilken skatteprocent

skal være i den kommune hvor de nu engang bor

har været sådan her utrolig længe og det

hen over den grundlæggende principielle

folketingsvalg al den stund begge dele drejer sig om danmark man kunne lige så godt fremføre det synspunkt

bare være bosiddende her nogle år og så stemme men men vi er jo

grundlæggende imod begge dele fordi det

ændring af lov om kommunale og regionale valg der indebærer at udlændige kun kan opnå valgret og være valgbare hvis de

så kan vi jo have alle mulige spændende diskussioner

at ministeren henviste til konventionerne og at

måde er knyttet op på dem jeg hæftede mig også ved at ministeren ikke sagde at det

grundloven tillader at vi fremsætter krav om en danskprøve for tredjelandes borgere og da grundloven står over alle konventioner også den europæiske

om grundloven konventionerne kan vi jo med grundloven i ryggen og

ændre på

i hvert fald vores egen forvaltning af konventionerne for det er grundloven der står øverst så med det in mente vil regeringen og ministeren så ikke være villige til at kigge på tredjelandes borgere

der er man blevet enige om at

stille et opholdskrav af en vis længde

jeg

vi lægger diskussionen om eu borgerne til side

og jeg ved at det kan vi slet ikke vedtage her i folketinget

hvorfor i alverden vil regeringen så ikke være med til

indføre en danskprøve for tredjelandes borgere når vi kan gøre

grundloven forhindrer os ikke i det konventionerne er jo bare en aftale som et flertal altid kan forholde sig politisk til hvorfor i alverden vil regeringen være med til at forlange at borgere i dette land skal kunne tale læse og forstå hvad der bliver sagt til dem

på den måde at når man laver internationale aftaler skal man selvfølgelig kunne regne med at

danmark står ved de aftaler som vi indgår

problemer for eksempel i forhold til herboende kriminelle udlændinge som kan være svære at få ud af landet og den slags ting og der kan der være nogle prioriteringsområder

have lov til at stille op til kommunevalget uden at kunne sproget eller at læse

formidle hans

med alle de kloge folk

kommunerne at en mand som har boet i kommunen var det i en uge og siger at nu vil

så skal han være af en helt særlig beskaffenhed jeg tror faktisk ikke jeg kan komme i tanker om historiske eksempler på en udlænding der har boet i en kommune i en uge der er blevet valgt

man gå ud fra at vedkommende er sådan en stor begavelse

en grund til at der er folk der har valgt vedkommende

eller læse det hvad vi skriver i byrådssalen være med i vores udvalgsarbejde fremadrettet hvis han nu bliver valgt skal vi så til at oversætte det hele

og så vil jeg da gerne udfordre ministeren lidt med et principielt spørgsmål som er i forlængelse af

altså hvis argumenterne om

at enhver borger stort set har muligheden for at opstille og have stemmeret hvorfor så ikke udfolde det også til de nationale valg

ligger hos kommunalbestyrelsesmedlemmer så er det ikke en lidt søgt principiel forskel som ministeren der anfører

hvis den demokratiske tanke er at der hvor du bor og der hvor du

familie og det hele til polen

har lyst til at stille op der for at gøre lokalsamfundet bedre

hjælpe til i samfundet på nogen som helst måde

jeg gerne ville eu har et problem her vi er jo så mange forskellige nationer

mener ministeren at det er en god ting at jeg bare kan stille op dernede om en uge

messmann måtte flytte til ville spørge

ikke forstå spørgsmålet og så ville de lade være med at stemme på herre messmann og så ville livet gå videre også i den polske by sikkert godt både for herre jan erik messmann og hans familie og også for de øvrige indbyggere så kunne det være at

man skal kunne tale dansk og forstå dansk for at kunne

vedkommende eller for vedkommende selv derfor tror jeg heller ikke at vi vil komme til at se de eksempler nu har vi snakket meget

så har vi jo så vidt jeg ved ikke haft problemet selvfølgelig kan der være nogle som ikke taler lige så rigsdansk som spørgeren og jeg

ifølge adskillige eksperter

at kunne bestå den prøve og at det derfor indebærer langt langt mere end bare det at kunne

det er der ingen tvivl om herre holger k nielsen rammer jo også noget lidt interessant

at hvis man endelig skulle gå ind og stille krav

noget der hedder kvalificeret stemmeret i stedet for almindelig og lige stemmeret

det at kunne tale og forstå dansk

indføre her er langt langt mere end bare det

vi er store tilhængere af at udlændinge der bor i danmark selvfølgelig lærer dansk og derfor har vi også skærpet danskkravene for at kunne få permanent opholdstilladelse og statsborgerskab men en buschauffør der snakker gebrokkent dansk dansk skal ikke have indskrænket muligheden for at stemme til lokale og regionale valg det ligger os faktisk temmelig fjernt

arbejder for at hæve stemmeprocenterne og få flere inddraget i folkestyret ikke det modsatte

hvis nu man havde havde et andet niveau så det var lidt nemmere at bestå prøven ville det så være noget som socialdemokratiet

så vi i hvert fald har en vis sikkerhed for at dem der stemmer og stiller

femten hvor stemmeretten blev udvidet til stort set den kreds af mennesker vi kender i dag det synes jeg er vigtigt stemmeretten er noget vi har alle sammen til folkestyret fordi vi er danskere

for at få stemmeret er vores statsborgerskab og vores alder aldersgrænsen

nogen nye kriterier jeg synes ikke at man skal begynde at gå til prøve uanset om det er danskprøve en to eller tredje

det er ret afgørende at vores kriterier for at få stemmeret

at man har statsborgerskab og så har man det til folketinget eller også har man ikke statsborgerskab og så har man til kommuner og regioner jeg

vi skal lægge alle mulige test og prøver ind før folk

er det ikke et problem vi ved jo alle sammen at der desværre er folk

som har boet her i rigtig mange år og som simpelt hen ikke kan tale det danske sprog er det et problem og hvis herre mattias tesfaye mener at det et problem

jeg også man skal gøre noget ved men vi skal ikke gøre noget ved det på den måde at vi indskrænker folks stemmeret vi skal gøre noget ved det på den måde at vi opfordrer folk til at stemme på folk der kan tale og forstå skrive og læse dansk og det vil jeg også selv gøre

det er ret afgørende at demokratiets grundprincip er at folk har stemmeret

eneste kriterie vi kan lave er på statsborgerskabet vi skal ikke begynde at opfinde alle mulige andre kriterier og prøver man skal

jo kigge op i lygtepælene og se hvem der hænger der og jeg synes noget virkelig positivt der er sket ved det her kommune og regionsrådsvalg er at markant

har opstillet folk med anden etnisk baggrund og det tyder jo på at de mennesker der

hertil og nu lever her i anden tredje fjerde generation er ved at opdele sig efter deres holdninger i stedet for efter deres

etnicitet det er nok ikke entydigt i mit eget partis interesse rent vælgermæssigt men jeg mener

stemmer de ikke bare på dem der kommer fra den samme landsby i konya provinsen som deres bedsteforældre indvandrede fra men nu prøver

er en positiv udvikling som jeg

der kommer fra udlandet med forholdsvis meget uddannelse i bagagen hvis du er analfabet og kommer fra den anatolske højslette

du aldrig nogen sinde kunne komme til at bestå danskprøve tre

siger og det sprog vi mødes på er dansk jeg synes bare ikke at vi som folketing skal lægge et kriterie

som handler om at løbesedler skal skrives på dansk

danske befolkning om at man ikke stemmer på folk der ikke henvender sig til hele kommunens befolkning det synes jeg er et

afgørende demokratisk kriterie men vi skal passe på med at fratage det lokale folkestyre den beslutning

at skulle indføre test og prøver for enten at kunne blive valgbar

én sondring og det er statsborgerskab

jeg synes bare at det er en så stor selvfølgelighed

det her er blevet indført i sin tid det blev jo indført

vi kommer til at debattere det her synes jeg faktisk er forkasteligt der må være den grundlæggende forudsætning i forhold til folkestyret kommunalt såvel som

nationalt at man selvfølgelig taler dansk det er klart

for jeg tror at i løbet af nogle år

skal beslutte sig for hvem der skal sidde i kommunalbestyrelsen og der mener jeg det sidste vi skal passe meget på med at vi ikke begynder

hvem der har stemmeret der synes jeg kun at én sondring er interessant det er statsborgerskabet jeg er

med herre christian langballe i at vi risikerer at ende i sådan en situation som herre christian langballe nævner det er

selv stemme på nogen der delte løbesedler ud på andre sprog

sikre noget så selvfølgeligt som at man kan kommunikere og læse og forstå på det sprog som nu engang er hovedsproget i danmark

godt tænke mig at ordføreren lige

principielt fordi socialdemokratiet har jo haft en lang tradition for folkeoplysning for arbejderbevægelsens oplysning

forudsætningen for det var jo det talte og det skrevne sprog som

den socialdemokratiske bevægelse i mere end hundrede år

at hvert enkelt menneske må vejes lige uanset om det er en godsejer eller det er en landarbejder det tror jeg de fleste af os kan blive enige om i dag den eneste sondring der er stemmeretten i danmark er jo statsborgerskabet

adskiller hvem der har stemmeret til folketinget og til kommunal og regionsrådsvalg det synes vi er en fin sondring vi ønsker ikke at komme ind i en diskussion af om man nu er kvalificeret nok til

så det næste hvad med ordblinde skal de så testes hvad med om man har bestået samfundsfag på c niveau skal man så kunne forstå det skal man kunne regne

kan man komme ind i alle mulige diskussioner om at vi skal

demokratiet og det ville være præcis i strid

som netop handler om at grundfæste det grundlæggende princip en mand en stemme og i nitten femten

skulle kvalificere sig til stemmeret er et skridt ud ad en glidebane som jeg synes er virkelig giftig og virkelig farlig

andet hvor man sondrer klart ved statsborgerskab synes jeg er en ærlig diskussion som jeg tror vi ville afvise men som jeg faktisk synes

vil mit svar også være nej jeg synes at en almindelig politisk diskussion i danmark skal foregå på dansk og jeg ville i hvert fald modsætte mig hvis der var nogen der anbefalede

i kommunalbestyrelser i regionsråd eller i folketinget skulle oversættes til arabisk eller tyrkisk for at folk kunne deltage i diskussionen

de kommunalbestyrelser der er i ikast brande eller i albertslund eller hvor det er

så tænker jeg på at hvis man nu sådan fortsætter

den der principielle diskussion kan man

en valgretsalder på atten år er det så ikke også en indskrænkelse af demokratiet

de her krav der er til varighed af ophold i landet før man

så ikke i samme ombæring

tilbage til tre år igen det er jo trods alt også en objektiv grænse der arbejder for os alle sammen jeg synes der er en principiel forskel til at gå hen og sige at man skal testes man skal prøves

man får en stemmeseddel det er det principielle skridt vi

ikke ønsker at tage fordi vi synes det ville være at skrue danmarkshistorien tilbage til noget vi har forladt for længst lad os blive på at enten har man et statsborgerskab og så får man stemmeret til folkeafstemninger og til folketinget eller også har man ikke så må man vente tre år og så får man til kommunal og regionsrådsvalg det er nogle klare kriterier

vil tiden arbejde for for at bruge

jo så forventes at man behersker sproget på det niveau så jeg synes

jeg nævner i min ordførertale med en buschauffør som står op klokken fire hver dag og kører busser rundt på københavns ringveje og snakker gebrokkent dansk

fra anatolien og er analfabet på sit eget sprog

til at lære at læse og skrive på dansk alligevel begår han sig i det danske samfund og kører en bus hver dag og tjener sine egne penge og opdrager sine børn og overholder loven jeg synes det ville

voldsomt skridt at sige til ham nu kan du ikke mere

borgmester i din by medmindre du går til en test som vi ved at du på grund af din analfabetisme aldrig nogen

selvfølgelig skal udlændinge der bor i danmark tillære sig det danske sprog det er nu engang en forudsætning for at forstå det danske samfund og dermed også kunne deltage aktivt i den parlamentariske debat og

danskprøve i forbindelse med ekstra ydelser

også når det gælder dansk statsborgerskab men når det kommer til lige præcis valgret støtter vi op om at eu borgere skal kunne stemme fra den dag de bosætter sig i danmark sideløbende med at de forhåbentlig lærer dansk og lad mig komme med et eksempel jeg har

en god kammerat han er dansk og han har giftet sig med en

kvinde de er flyttet til danmark for ikke så lang tid siden deres børn går i lokal skole og hun er ved

tillære sig dansk at sige til hende at

må deltage i dit lokale demokrati på trods af at du er ved at lære dig dansk på trods af at dine børn går i dansk skole ville jeg synes

forkert så er der så spørgsmålet i forhold til

de kan jo som bekendt stemme efter tre år i danmark tidligere under vk regeringen var det fire år der valgte socialdemokratiet radikale venstre og så videre at lempe lovgivningen og spole det ned til tre år

kunne være interessant at se på på et tidspunkt det er bare ikke

helt overordnet mener jeg at hvis man bor i danmark og bidrager positivt til sit lokalsamfund og sideløbende forhåbentlig også gerne lærer dansk

så er det fint at man har indflydelse

lokale skole hvor man måske har sine børn og så videre

parlament som folketinget nu engang er så skal vi i øvrigt også huske på når det kommer til eu borgere at danskere bosiddende i et andet eu land jo også har stemmeret ved det lokale kommunalvalg så hvis jeg flyttede til tyskland havde børn og satte dem i

mig i det lokale samfund så ville jeg da

engagere mig i det lokale tyske valg

vil det her potentielt også kunne ramme danske statsborgere i udlandet uhensigtsmæssigt så derfor kan vi desværre ikke støtte forslaget som det ligger her men vi er åbne over for at diskutere andre områder hvor man med fordel kan ændre reglerne

således at det bliver mere hensigtsmæssigt og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti og sige at

så synes jeg at man man bør have ret til at engagere sig i kommunalvalget som nu engang har indflydelse på den skole hvor ens børn går og så videre og så videre

det er sagt skal vi selvfølgelig gøre hvad vi kan for at alle udlændinge der er i danmark

at hvis man skal deltage i en samtale og i en valghandling så ved man hvad det er der bliver sagt man ved hvad de forskellige kandidater står for og man er derfor på egen hånd i stand til at sætte sig ind i det og på egen hånd i stand til at træffe en beslutning om hvem det er man vil stemme på er det ikke meget sundt i et demokrati

der bor i danmark mange af dem er

som forretningsmænd som entreprenører

vi er flere kandidater jeg kan så ikke selv deltage men en anden fra venstre deltager

skulle deltage i det tyske kommunalvalg det er for at sige det som det er det mener jeg faktisk jeg har nogen adkomst til for det det er for tyskerne

det må være en principiel forudsætning

at dansk er det sprog man bruger at der stilles krav til at man behersker det danske sprog

som for eksempel en tysk forretningsmand betaler dansk skat og har børnene i en dansk skole så synes jeg da det er fint at man engagerer sig i det lokale demokrati

lokale skole hvor personens børn går

tyrkisk for det tyrkiske kontingent af borgere der er her i landet det er bare for at

om vi synes at den udvikling

en danskprøve man rammer som sagt også nu vil det ikke ramme direkte

danskere som på grund af svær ordblindhed ikke ville kunne bestå danskprøve

hvor længe man har opholdt sig i landet osv og den diskussion er

præcis det område men det er nu engang ikke det som vi diskuterer i dag lige nu diskuterer vi hvorvidt man skal

ordentlig dansk så tror jeg at den den fornuftige danske vælgerskare ikke vil stemme en person ind i et

lidt underligt at man eksempelvis i en erhvervsvirksomhed en privat virksomhed jo aldrig nogen sinde kunne drømme om

stige til tops i de besluttende lag

men når det handler om demokratiet og kommunekassen som i mange tilfælde jo er betydelig større end selv store virksomheders så ser ordføreren ikke noget problem i at en person uden forudsætninger altså uden viden og uden at kunne sproget og uden at vide hvad det handler om

stående fod lige komme med en række eksempler men jeg kommer gerne

senere altså en stor del af

førende danske virksomheder har nu meget meget tunge ledere siddende som ikke er danskere og som ikke nødvendigvis

er endnu vigtigere at man kan dansk netop fordi

foregik på engelsk af hensyn til andre forretningsforbindelser og så videre men i en kommunalbestyrelse foregår alting nu engang på dansk og så ville det være meget mærkeligt at have en person siddende

set selv bestemme om de har en kun kinesisktalende eller svensktalende person ansat hvis vedkommende løfter opgaven og det må jeg gå ud fra at dem

trækker jeg det så over i den principielle anden retning ser ordføreren det ikke som et problem at man i princippet kan få valgt en borgmester der hverken taler eller forstår dansk

de danske vælgere skal have mulighed for at stemme så bredt som de overhovedet

ikke er eu statsborgere dem kan vi godt se

talere som også har afvist forslaget ved valg til byråd og regionsråd

lige og almindelig valgret og ved valg til byråd og regionsråd betyder det at alle over atten år med statsborgerskab

samt udlændinge som har boet i danmark i tre år har ret til at stemme

synes det er klogt at så mange som muligt der bor her i danmark deltager aktivt i vores

de fleste partier gennem tiden har engageret sig i kampagner for at få flere unge til at stemme også flere borgere med anden etnisk baggrund jeg tænker det er en fælles opgave i forhold til at styrke vores folkestyre styrke vores demokrati at flere deltager ifølge det her forslag er det så kun de udlændinge som har bestået en bestemt eksamen nemlig danskprøve tre

lov til at stemme ved valg i kommuner og regioner det blev sagt før men

sige det igen danskprøve tre er faktisk en ret svær prøve den henvender sig især til personer som har lang

eller som der står i udlændinge og integrationsministeriets officielle vejledning om prøve i dansk tre og

normalt udlændinge som har en mellemlang eller lang skole og

fra hjemlandet hvis vi vedtog dansk folkepartis forslag ville vi altså give mennesker med længere uddannelse en privilegeret valgret frem for mennesker med kortere uddannelse sådan fungerer det danske

landets otte og halvfems kommuner og fem regioner kæmper vores politikerkolleger og en masse politisk aktive jo i de uger for at få så mange som muligt til at at stemme ved valget den enogtyvende november og som jeg sagde indledningsvis synes jeg jo det er med al mulig god grund

skal arbejde for at flere engagerer sig i demokratiet ikke færre mennesker som lever i det danske samfund og har gjort det flere år har en stor interesse i at være med til at bestemme hvordan lokalsamfundet skal indrettes jeg synes jo at vi på den ene side ofte hører dansk folkeparti sige at integrationen har slået fejl

gennemføre nogle regler der betyder at færre mennesker med anden etnisk baggrund som lever i danmark og er en del af danmark får adgang til at få indflydelse på vores demokrati vores lokalsamfund jeg synes jo at en del af integrationen faktisk en ret vigtig del er at man engagerer sig i fællesskabet i

som sagt støtter enhedslisten

et argument jeg godt kan følge omvendt må man også mene at det er rimeligt at folk som arbejder og betaler skat i danmark får en vis medindflydelse når man vil kræve

det allermest har karakter af at man vil udelukke flest mulige udlændinge fra at deltage i valg og det

kan man jo sagtens tale om

det kan man gøre rigtig tit her i folketingssalen og det er der blevet argumenteret godt for men når liberal alliance ikke støtter det her forslag handler det faktisk mest om at vi mener at danskerne skal bestemme hvem der sidder i

i byrådet derfor støtter vi

og det problem skal vi sætte ind over for

er gode til at debattere

sætte hårdt ind over for at de

var med til at videreformidle på et andet sprog men det så jo fint ud og der var mange

så jeg håber at fru laura lindahl og liberal alliance vil overveje hvilke tiltag man kan tage fra christiansborgs side for at være med til at understrege og gøre det fuldstændig krystalklart

føre valgkamp på dansk og når vi har

at når der er folk som kan stille

at kunne dansk og folk kan stemme uden at kunne dansk

og til at man stemmer på nogen som man mener repræsenterer en

og ryger skævt ud med budskaberne

man skal kunne tale dansk for at deltage i en kommunal valgkamp

altså vi taler om noget der er

en diskussion er jo på grund af en tosset lovgivning nede fra eu og en dum konvention vi har tilsluttet os det synes jeg vi

tvivl om at der går nogle år og vi så vil se at der bliver ført og det gør der allerede nu i det små valgkamp på andre sprog tyrkisk arabisk og så videre og

man gøre fra dansk side hvis erdogan

blande sig i den kommunale valgkamp for at få sat

hvor indvandringen påvirker på alle punkter derfor bliver vi også nødt til at indrette vores lovgivning så det slås fast at

tales dansk

børnene engageret i folkeskolen eller

være meget demokratisk bevidst fordi man har en mand eller en kone derhjemme

for det argument at hvis jeg flyttede til tyskland skulle

sker til kommunalvalget altså det lokale er det nationale og omvendt

danmark det her og det er det også når vi stemmer til kommunalvalg

forudsætter at der er et nationalt sprog og at det sprog tales og at det er det der føres valgkamp på

de

den gruppe som man taler om her jeg mener bare at man vil ramme skævt med det her forslag udover at det så ikke kan lade sig gøre

til udlændinge for at de kan stemme og stille op til kommunal og regionalvalg

dansk folkeparti foreslår at det er prøve i dansk tre som er minimumskrav jeg skal sige med det samme at alternativet

bakke op om forslaget

jeg vil starte med at sige at jeg mener at stemmeretten er en af de mest grundlæggende rettigheder man har som medborger i et demokratisk samfund

det er retten til at udøve medindflydelse og deltage direkte i de beslutninger som har betydning for ens liv og for samfundet som helhed

også meget nært forbundet med både vores ytringsfrihed

det en af de fundamentale politiske rettigheder inden for menneskeretten og som dansk folkeparti jo rigtigt nok peger på i deres beslutningsforslag

har det arbejde der udføres regionalt og kommunalt stor praktisk betydning for det lokalsamfund man bor i og dermed også for den enkelte derfor mener jeg og alternativet at det netop giver mening at alle medborgere som har opholdt sig her i landet i tre år har medbestemmelse i beslutninger som påvirker deres liv meget konkret den medbestemmelse er jo så udmøntet i retten til at stemme og til at opstille til kommunalvalg

som dansk folkeparti ser i forhold til eu lande men det var et af de spørgsmål jeg stillede mig selv da jeg læste beslutningsforslaget om dansk folkeparti egentlig havde overvejet

sådan at enhver eu borger som bosætter sig i en af medlemsstaterne netop har ret til at stemme og ret til at stille op til de lokale

det vi jo også kredser om her i dag som som jeg hører det

synes jeg at det at kunne deltage i lokalsamfundet lige præcis ved at udøve ens demokratiske rettigheder er helt afgørende for at man føler sig som en del af samfundet

vi skal ikke stille krav til udlændinge om at integrere sig hvis vi samtidig begrænser deres mulighed for fuld inklusion i vores demokrati

en lang række medborgere og det mener jeg er skadeligt for integrationen

det at deltage i det demokratiske samfund helt grundlæggende grundlæggende begynder med retten til at tage stilling og retten til at stemme så i alternativet kan vi ikke bakke op om et forslag som har den konsekvens at mange mister deres stemmeret og deres ret til at stille op til kommunal og regionalvalg det kan vi ikke fordi vi mener det er en grundlæggende demokratisk rettighed som er vigtig for den enkeltes deltagelse

mest af alt kan vi ikke bakke op om forslaget fordi det vil ekskludere en lang række medborgere fra lokalsamfundet

et velfungerende demokrati må jo være at vi kan forstå hvad det er

øvrigt meget bag på mig at dansk folkeparti kan stå

med det her synspunkt i folketinget men et

jo forsøge at appellere til til andre menneskers sunde fornuft er det ikke en udfordring for demokratiet når vi ser at der opstår lommer hvor det ikke længere er det danske sprog der dominerer i forhold til til valgdeltagelsen er det

altså de debatter der er og så videre både foregår

er afgørende at alle kan følge med i hvad der foregår men jeg synes at vi skal passe på med at

afskære det at nogle har et valgmøde på for eksempel tyrkisk

problematisk i forhold til vores demokrati jeg synes jo lige præcis at det at de mennesker engagerer sig og gerne vil have indflydelse på deres lokalsamfund

er helt afgørende for at kunne bo i et demokrati det beviser jo i virkeligheden at de lige præcis har taget vores demokratiske værdier til

jo en måde at koble en stor del af befolkningen af den demokratiske debat på og det synes jeg er meget meget uheldigt jeg tror at grunden til at mange partier har det modsatte synspunkt af

noget der går over grænser demokrati er nærmest grænseløst må man forstå

om det er rigtigt forstået at det er sådan alternativet opfatter demokratiet at det går over grænser

at at et velfungerende demokrati tager udgangspunkt i det nationale

lokale by til at fungere hvordan de gerne

der er det jo helt afgørende at man tager de diskussioner og det kan for min skyld også godt foregå på tyrkisk men det er klart at når man diskuterer på den måde

så jeg har svært ved det der med det grænseløse vi har nogle eu regler som jeg også var inde på i talen undskyld formand nu skal

som vi selvfølgelig er forpligtet til at følge og det er at

rigtig taler samme sprog hvad angår forståelsen af et demokrati

en helt afgørende forudsætning for et dansk folkestyre

bliver nødt til at tage stilling til hvad

valgkamp på tyrkisk er det ikke noget problem ifølge ordføreren jeg skal bare forstå det ret for det forstår

forsøger at involvere alle dem der bor i kollektivet tager hensyn til det de mener og tager hensyn til det de siger for at kunne få kollektivet til at fungere blandt andet om

man skal købe ind og have af varer i huset og spise om aftenen og det

det samme jeg gerne vil have vi vi fastholder her

dem der bor lokalt i kommunen og regionen selvfølgelig skal have indflydelse ved at stemme og ved at diskutere hvordan vil vi gerne have at vores lokale sted indrettes og ja det kan foregå på flere sprog den debat der

siger sig selv at den person der bliver valgt ind

diskuterede med den forrige ordfører som stillede mig et spørgsmål var hvordan jeg havde det med at diskussionerne ude lokalt foregik på et andet sprog end dansk

det er at tage del i den demokratiske ret i forhold til hvordan vi gerne vil

danskprøve tre er på et ret højt niveau og vil ikke kunne

af rigtig mange etniske danskere derfor handler det her forslag jo allermest om at

mennesker uden dansk statsborgerskab men som bor og arbejder i danmark ikke skal have de samme rettigheder som andre borgere som eu borgere har vi valgret til kommunalvalg hvis vi bor længerevarende i et andet eu land så eu borgere kan df ikke tage rettigheder fra så det må være borgere der kommer fra tredjelande og er her i danmark

dansk folkeparti ønsker at ramme det er vi uenige i det fremmer ikke integrationen eller modtagelsen i danmark og det er netop derfor vi i eu har besluttet at alle eu borgere har de rettigheder

til at kunne stemme vi mener ikke at det er fremragende danskkundskaber der skal afgøre om man kan deltage i demokratiet så ville vi udelukke alt for mange borgere heriblandt også rigtig mange etnisk danske borgere det er heldigvis mange år siden at vi besluttede at demokratiet kun var for en udvalgt elite det vil vi ikke tilbage til i radikale venstre og derfor er vi imod

møder jeg tit nogle som bliver lidt overraskede over at man kan stemme til et kommunalvalg i danmark uden at være dansk

betragter som helt indlysende rigtigt men

er der jo så meget her i folketingssalen med jævne mellemrum

vil bare høre om ikke det radikale venstre godt kan se det problematiske i at hvis man flytter fra grækenland til danmark eller fra et andet land til danmark og har stemmeret stort set fra dag et det har man reelt der er en tid hvor man skal blive registreret og

så ved man jo ikke hvordan et samfund er indrettet man ved ikke hvordan det fungerer det

er tale om onde mennesker men de har bare ikke forudsætningen for at vide hvad der er op og ned og hvad de forskellige kandidater står for

og så bliver man påvirket af hvad der bliver besluttet i den kommune

man bor i derfor synes vi det er rimeligt nok at man

er jo ikke at man kan tale dansk det er at tale dansk på et så højt niveau at selv rigtig mange etniske danskere heller ikke ville kunne leve op til det hvis de skulle

hvor god man er til dansk skal man have lov til at kunne stemme om

man skal have tid til at kunne sætte sig ind i hvordan et samfund hænger sammen hvad de forskellige kandidater står for det skal man da have tid til

ikke forstå at herre andreas steenberg og det radikale venstre kan være uenige i det

for det radikale venstre går jo også ind for demokratiet og den demokratiske samtale det synes jeg i bryster jer af med jævne mellemrum en forudsætning for demokratiet må da være at vi kan forstå hvad det er der bliver sagt ligesom hvis en dansker flytter til et andet land så kan en dansker jo heller ikke fra dag et forventes at

hvad de forskellige partier står for og hvilke forhold der er vigtige for de andre borgere i det pågældende lokalområde det kan man jo ikke

som måske ikke bruger så lang tid på det og det kan endda være at der er nogle der kommer fra grækenland og som bruger længere tid på det end den gennemsnitlige dansker hvem ved

folkestyret at man taler det sprog som hersker i landet det det er så elementært og der mener jeg at vi kommer ud i problemer hvis det er sådan at vi begynder at bevæge os væk fra den grundforudsætning og derfor har vi

set også gerne diskutere det kunne godt sige at man skulle være

må da være en helt grundlæggende præmis at den valgkamp der

hvad skulle det ellers være vil jeg sige men men vi ser jo så bare

frem med hensyn til folk der fører valgkamp på tyrkisk og det mener jeg simpelt hen undergraver hele

over årene er vi jo kommet væk fra at sige at nogle bestemte kundskaber skal give en ret til

derfor demokrati handler jo ikke om at vi skal stille nogle krav til at folk skal vide noget eller kunne noget det handler jo om at alle har ret til at blive hørt og stemme og derfor er jeg uenig i at man skal sætte nogle nogle grænser op

nej den enkelte må have lov at stemme ud fra de præmisser den enkelte

det er jo også en kundskab altså vi taler om selve muligheden for at kommunikere internt

det er det er en kundskab okay det er så en kundskab som

meget klart at ordføreren ikke mener at dansk er nogen forudsætning for

som i nu vil kræve

til lokalvalg vi har ikke nogen prøve man skal

til forretningsordenens § tolv stykke fire har optaget lovforslag nummer l en forslag til finanslov for finansåret

teologi op i

han var nationalliberal og havde været med til

stillede op og de var sikre på at han ville vinde det valg så stillede der en lokal op imod ham en

op mod den lærde professor og han vandt rent faktisk han vandt valget dernede over den lærde professor og der blev fuldstændig panik

de nationalliberale kredse hvad var det her for noget

ikkeuddannede husmand sådan en væver der

teologiske professor den dannelseshistorie

forstå det danske demokrati

begrænse stemmeretten fordi man mente

forkerte resultater og så videre

med grundloven i nitten femten så også kvinder og tyende

skal have stemmeretten og så

man drikker eller ikke drikker om man er udstødt eller ikke udstødt vi har alle retten til at sætte et kryds på stemmesedlen

hvad som helst

inde på ordblinde skal de også have frataget deres stemmeret

skal vi lave almindelige eksamener i danskprøve tre for alle vælgere skulle

ville ville falde igennem der skal de så ikke

ikke bestod den prøve med andre ord det er et fuldstændig

man er ude i her betyder det så at det er lige meget om man ikke taler dansk eller kan forstå diskussionerne nej selvfølgelig

det er da vigtigt at vi alle sammen bestræber os på

naturligvis foregår på dansk

et spørgsmål om hvordan vi får dem som er kommet til vores land bedre integreret men at lave

som er virkelig virkelig stort

der har tidligere været tale om at hvis man flyttede til tyskland

en tysker der kom til danmark men i grænselandet for eksempel

bor der jo mange ja adskillige mennesker

det daglige ligesom der er danskere syd for grænsen der taler dansk i det daglige selvfølgelig

en prøve først eller hvad svenskere

selvfølgelig have stemmeret uden at de skal til en prøve med andre ord

vi skal fortsætte med og så er der

andre krav til lokalvalg det er jeg også fuldstændig enig i at vi skal fortsætte med men at ville indskrænke det sidste ved at

blive efterfølgerne for professor h n clausen som var dybt imod at pøblen brugte deres stemmeret fordi de ikke var uddannede

der dansk folkeparti står i dag jeg synes det er ganske ganske

k nielsen tog udgangspunkt i noget dansk noget dansk historie og det var så det herre

herre holger k nielsen sagde også at det grundlæggende i

der kan stemme i et demokrati det tror jeg de fleste demokratier

det er jo slet ikke det debatten handler om jeg synes at man skal prøve at få den tilbage på sporet det handler om hvorvidt man skal kunne sætte sig ind i hvad det er de forskellige kandidater står for og så handler det jo også om

jeg synes at dansk folkepartis gruppe skulle

danskprøve tre bliver fremlagt i

der et af problemerne er i det her men i det hele taget et problem at man skal bestå en eksamen før man kan stemme det var det h n clausen faktisk mente efter at han havde tabt til væver hansen det var sådan

modstand imod den almindelige valgret det er ikke at alle skal kunne stemme den almindelige valgret

de objektive kriterier der er fremlagt det kan være alder forskellige andre ting og statsborgerskab ved folketingsvalg så er

har stemmeret dét er den almindelige stemmeret og ikke at

det må jeg sige jeg synes man blander nogle ting ind i det som slet ikke har noget med debatten at gøre altså at begynde at antyde at

nogen sinde sagt så man skal ikke begynde at at proppe ord i munden på

handler om at der er cirka firehundredetusind udenlandske statsborgere som har lov til at

tale dansk og vi vil helst have at det var danske statsborgere

du er atten år gammel ligesom det gælder for for alle andre det er jo sådan set det der er diskussionen

otte og fyrre ville stå for hvor dem der

stor uddannelse dem der ikke er så stærke

skal ikke kunne stemme jeg synes virkelig det er deprimerende forstemmende

det her betyder at dansk folkeparti i morgen vil bringe demokratiet

for noget absurd nonsens

med at nu skal pøblen ikke have lov til at stemme her og alt muligt andet det er da gak jeg vil sige at hvis man havde spurgt grundlovsfædrene dengang

i deres vildeste fantasi at man havde fået så mange indvandrere til landet og uden videre bare gav afkald på det som er selve folkestyrets grundkerne nemlig at det er en forudsætning

så tror jeg at de havde korset sig men det har ordførerens parti jo selv været ansvarlig for vi sidder så her og nu og prøver at indføre en lovgivning der gør at man i

mindste kan dansk for at deltage i de kommunale valg

tænk at man kan diskutere om man skal kunne dansk for at være med

præstøkredsen fordi fordi han

dem osv det kunne

teologiske professorer og tidehvervspræster i dag osv

for at stemme ligegyldigt

er arbejdsløs eller har arbejde eller er landmand eller man er præst eller hvad man nu er

som svarer sådan nogenlunde til studentereksamen på

kerneudgangspunkt for en demokratisk samtale at man taler samme sprog

det kan ikke lykkes hvis folk taler hundrede forskellige sprog så kan man

en danskprøve tredje

skal de have stemmeret eller

er logikken hos dansk folkeparti

er jo det som det her fører frem til og det

demokratisk princip som er udviklet i det her

jeg erindrer ikke at der er nogen udlændinge

noget byråd som ikke taler dansk overhovedet

bruger er fuldstændig på månen det er så ubegavet

og specielt ikke hvis man skal stemme

forslaget handler jo om danskprøve tre

derfor er det det man skal diskutere ud fra og det forudsætter ganske ganske stor stor viden det forudsætter ganske stor boglig uddannelse før man kan klare det

derfor er det her diskriminerende det er udemokratisk

stemmeret det skal de da det skal de da

derfor det er så absurd at man skal til at have forskellige subjektive bedømmelser ind enten som en samtale som det bliver foreslået her eller eksamener

stemmeret stemmeretten er almen og

det har man så også i form af alder

stemmeretten være hel og

kan være uenighed om om de her ting som er så indlysende rigtige

tale om danske vælgere

den der tillid til de danske vælgere synes jeg altså at man skal forstå at der ikke kun er tale om danske vælgere

og derfor er de vel ret beset ikke danskere da i

ikke juridisk set

skride vi ser jo også at

og derved kobler man jo reelt nogle danskere af den demokratiske debat og det tror vi ikke på der kommer noget godt

at vi ganske enkelt taler forbi hinanden og det tror vi ikke er sundt

skal kunne forstå hinanden vi skal have et fælles

og forstå dansk det er helt grundlæggende

i den lovgivende forsamling tage ansvar for at sikre

udlændinge som ønsker at stemme og stille op til lokale valg

lommer i danmark hvor det bærende ikke længere er dansk sprog og kultur og vi ved alle at der er udlændinge som trods mange års ophold i danmark fortsat ikke behersker det danske sprog og som heller ikke føler et kulturelt fællesskab med danskerne og det er efter vores opfattelse i dansk folkeparti et alvorligt problem fordi det er en trussel mod det folkelige og det nationale som jo er det der binder os sammen det er skadeligt for sammenhængskraften og

forudsætningen for et velfungerende folkestyre er at vi taler det samme sprog og kommunikerer

hinanden på en måde så alle kan følge med i den demokratiske samtale sproget er afgørende og det undrer mig dybt at

et parti som de konservative som

ikke forstår at det danske demokrati hænger sammen med vores sprog og kultur vores folkestyre er bygget oven på vores kultur og vores historie demokratiet svæver ikke frit men hænger sammen med det nationale og det er altså efter min opfattelse overfladisk at påstå andet danmark er selvfølgelig mange ting danmark er et land der hviler på kristne værdier danmark er et monarki der har fælles historie og så videre og danmark er også i høj grad baseret på et demokratisk system hvor retten til at stemme og lade sig opstille til et folketingsvalg er betinget af at man er atten år har bopæl i riget og er dansk statsborger

stemme og lade sig opstille til kommunale og regionale valg det bør kun være for danske statsborgere det danske demokrati tager udgangspunkt i nationalstaten hvorfor de demokratiske rettigheder i udgangspunktet bør være forbeholdt danskere demokratiet er noget meget

derfor er det også vigtigt at understrege at det danske folkestyre ikke er for hvem som helst desværre er der ikke et flertal i folketinget for at stille krav om statsborgerskab og det anerkender vi naturligvis men samtidig har vi håb om at folketinget som minimum kunne samles om at der

være grænser for hvem der kan deltage i folkestyret på lige fod med danske statsborgere dette beslutningsforslag tager derfor udgangspunkt i at der stilles et minimumskrav til udlændinge altså udenlandske statsborgere som ønsker at deltage aktivt i det danske demokrati hvis man ønsker at kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg så bør man beherske det danske sprog

fru merete dea larsen var inde på kunne det sågar også være i form af at

op til en samtale måske hos en fra kommunen

den offentlige debat det mener vi i dansk folkeparti er en forudsætning for demokratiet men jeg vil sige tak for ordet og tak for debatten

vi kommer ikke i mål i dag det kan vi godt fornemme så vi tager det op igen på et senere tidspunkt

jeg har svært ved at se danske vælgere stemme en person

som ikke kan dansk ind i det ligger meget fjernt men derudover

en del af min pointe jo netop

del af bekymringen men det er selve kriteriet

ikke eu borger og der var kriteriet jo fire år under den tidligere vk regering

vil bare lige være sikker på at ordføreren er er med på at

det jeg påpegede var at når herre marcus knuth siger at venstre har tillid til de danske vælgere så bare gøre opmærksom på at når vi nærmer os

en hel del vælgere som ikke er

så

for eu borgeres vedkommende automatisk får lov til at stemme faktisk fra dag et og når man for tredjelandesborgere har et system der gør at

i øvrigt har bidraget eller har lært dansk eller

har været her i kort tid som ganske enkelt ikke kan det danske sprog

orientere hende på et sprog som hun kan forstå

er i gang med at lære det danske sprog at hun så samtidig også orienterer sig om det danske samfund selvfølgelig på et sprog som hun kan forstå så

byfornyelsesindsatsen og det skal vi fordi vi i en anden sammenhæng har taget nogle initiativer på

sådan det nogle gange går når man laver en politisk aftale så skal man finde finansieringen der hvor man ikke ville have peget på den i første omgang men altså hvis jeg skal

er det for det første at vi får forenklet reglerne de enkelte kommuner får nemmere ved at søge

model for egenfinansiering der gør at det primært stadig vil være de mindre byer

det synes jeg klart er på positivsiden jeg synes også det er på positivsiden

får mulighed for at nedrive erhvervsejendomme i byer med over fem tusind indbyggere det er jo ikke nødvendigvis storbyer fordi man har fem tusind indbyggere det drejer sig lige så meget om en række købstæder rundtomkring i landet man kunne nævne nakskov eller korsør eller sæby eller skagen eller andre steder hvor man måske også har oplevet at erhvervsejendomme står tomme

der er nogle facader i hovedgaden som ikke er lige så livlige og butiksindrettede som

at det her skulle være noget afgørende for folk det som jeg tværtimod har hørt mange steder

flere penge til at rive huse ned ude på landet altså de her låsby svendsen huse det er det man gerne vil gøre en stor indsats for så jeg vil sige at sådan målt på efterspørgsel

i det som nogle kalder udkanten af danmark jamen så

set vilkårene for byfornyelse ude i i udkanten i forhold til i de større byer

år blev uddelt til til københavn by altså

amager så det er jo en ret stor del der falder til et område der kun

tretten procent af befolkningen hvorimod

langeland hvor der nok kunne være brug for byfornyelse

seks syv procent af midlerne på trods af at de udgør over ti procent af landets befolkning så på den måde er jeg ikke sikker på at det her har været den bedst fordelte pulje

det her lovforslag at forenkle byfornyelseslovens anvendelses og støttemuligheder mere konkret indebærer forslaget bla

at vi med virkning fra to tusind og atten årligt uddeler én byfornyelsesramme i hver kommune og at den statslige refusionsprocent ensrettes for alle beslutningstyper og uafhængigt af den enkelte bys størrelse

præcise detaljer i forslaget har i hørt fra de tidligere ordførere så dem skal

uddybe yderligere her med lovforslaget gør vi det mere overskueligt og fleksibelt for den enkelte kommune at administrere og prioritere byfornyelsesmidlerne det giver god mening i og med at puljen nu bliver mindre og det stemmer godt overens med venstres ønske om at forenkle og tydeliggøre den gældende lovgivning på den måde sikrer vi at lovgivningen gavner frem for

i de indkomne høringssvar bider jeg mærke i at flere parter kritiserer lovforslaget for at nedprioritere yderområderne der skal ikke herske nogen tvivl om at det ikke er hensigten med ændringen i

eller andre love for den sags skyld det er absolut heller ikke et ønske fra venstres side for

der skal ikke være nogen tvivl om at vi arbejder for et danmark i bedre balance derfor noterer jeg mig også at det i høringsnotatet understreges at der med de objektive kriterier for uddeling tages højde for at tilføre byfornyelsesmidler til alle typer byer i kommunerne og at man med den objektive fordelingsnøgle netop lægger op til at midlerne fordeles på baggrund af de forhold der gør sig gældende i den enkelte kommune blandt andet i forhold til befolkningsudviklingen og antallet af tomme huse

de forskellige høringsparter bliver berørt og det vil jeg se frem til i udvalgsbehandlingen af

her lovforslag helt grundlæggende

mener vi at lovforslaget er rigtig godt og det mener det konservative folkeparti også så derfor skal jeg hilse fra dem og sige at de også støtter det her lovforslag

ensarter eller harmoniserer refusionsprocenten til halvtreds procent

samtidig åbnes der op for at byfornyelsesaktiviteter såsom fjernelse af skrot og affald ikke kun forbeholdes mindre byer og landområder enhedslisten er som udgangspunkt positive over for at udvide kommunernes muligheder i forbindelse med byfornyelsesprojekter enhedslisten mener dog at forslaget kan have en meget uheldig slagside til ugunst for landets yderområder

såkaldte harmonisering af refusionsprocenten vil betyde at projekter i mindre byer og landområder går fra en refusionsprocent

halvfjerds procent til halvtreds procent at forslaget indeholder denne nedprioritering af yderområder kan undre når regeringen samtidig gerne vil løfte yderområder med en hovedløs udflytning af statslige arbejdspladser vi synes også det er værd at tage med at den her

ændring på byfornyelsesområdet jo sker samtidig med at der bliver færre midler til byfornyelse i fremtiden

for kommuner som ellers havde havde udsigt til

at kunne blive støttet i højere grad skive kommune skriver den øgede selvbestemmelse er imidlertid ikke meget værd når vi med den nye ramme i praksis har forsvindende små midler at arbejde med og lemvig kommune

skriver lemvig lemvig kommune er således stærkt kritisk over for nedskæringen af

midlerne mindre end et år efter at det blev vedtaget at styrke byfornyelsesindsatsen i landdistrikterne det ses som en direkte modsætning til de kræfter der i øvrigt arbejder for et danmark i bedre balance citat slut jeg kan godt huske at inger støjberg kom med nogle med nogle ændringer mens hun var boligminister og ligesom lagde vægt på at der skulle flere byfornyelsesmidler ud

en drøftelse af om det nu var rimeligt når der fortsat var et behov for byfornyelse i større byer

måske var okay at at der var landdistrikter som som fik mulighed for for eksempel

ude i i så små byer som man ikke tidligere havde tænkt på at byfornyelsen

så jeg synes ikke at den her bandepakken som

går ind og og stjæler penge fra byfornyelsen

hvor er pengene så jamen der er jo masser af penge i samfundet der er jo et flertal her i folketinget der er på vej til at købe kampfly for seks og tres milliard

det beviser jo at pengene er der et eller andet sted det er et spørgsmål om fordeling vi vil i enhedslisten meget gerne

på halvtreds procent i stedet for halvfjerds procent

set det jeg forholder mig til jeg lytter til den kritik der kommer fra en

eneste man kritiserer på baggrund af er fire linjers høringssvar fra nogle kommuner men

er jo ikke byfornyelse i den forstand man havde på vesterbro eller på nørrebro for nogle årtier siden det

nye legepladser i små byer indretning af hovedgader alle mulige penge som går til til aktive folk i lokalsamfundet

rimeligt nok at man at man på en eller anden måde

så jeg synes det er lidt en en mærkelig debat når jeg lytter til kommunerne

der en byfornyelsesindsats som der fortsat er brug for selv om vi ikke er

sikre at flere beboere i københavnsområdet

et flertal her i folketinget har taget penge fra nogle af de mennesker i danmark som har har færrest

der er et øget behov for billige boliger og de findes i mindre og mindre omfang sådan at hvis man skal ud i en virkelig billig bolig

have en højere boligstandard og det er svært

at sikre at det er til en

selv kan prioritere hvordan de vil bruge de tildelte midler frem for frem for som det er i dag at kommunerne skal navigere i et hav af delpuljer ja så skal kommunerne fremover kun ansøge om at få andel i én samlet ramme til byfornyelse derudover bliver refusionsprocenten harmoniseret

så den er uafhængig af byens størrelse og beliggenhed på den måde kan alle dele af landet få glæde af byfornyelsesprojekter i liberal alliance hilser vi enhver regelforenkling velkommen særlig når det betyder mere frihed til den enkelte kommune

samtidig sikrer vi så også en finansiering af øget indsats mod bandekriminalitet og derfor støtter liberal alliance

været et vigtigt redskab til at opgradere og renovere boligmassen til glæde for især store men også mindre byer i de seneste år har der endda været en lidt højere fokus på at understøtte både nedrivning og bygningsfornyelse i de helt små byer

om nogen er presset af urbaniseringsudviklingen og andre strukturelle strukturelle ændringer i samfundet både dem der kommer af udviklingen og dem der bliver udtænkt herindefra

københavns og frederiksberg kommuner fået hovedparten af midlerne hvilket også i tider har været nødvendigt for at få boligmassen op i en rimelig standard men

de små byer som har de store problemer de helt små byer

vi er generelt store tilhængere af fleksibilitet og regelforenkling

også gerne kvittere for de gode dele af lovforslaget her men balancen mellem regelforenklingen og fordelingen af midlerne der hvor der er størst brug for dem lige i øjeblikket er vi ikke

det undrer os også at muligheden for overdragelse af en tildelt ramme ophæves når nu

sidst men ikke mindst

finder vi det naturligvis kritisabelt at byfornyelsesmidlerne nu igen beskæres

hvis vi faktisk ønsker vækst og udvikling i hele danmark så bør vi også bakke det op ved at give kommunerne bedre muligheder for at skabe velfungerende og interessante byer og ikke mindst landsbyer det bliver i mine øjne og også i kommunernes kan jeg se på høringssvarene sværere med det forslag

er naturligvis heller ikke vores kop te så på trods af at der er nogle gode takter

byfornyelsesindsatsen kan udbredes til flere kommuner og kommunerne får mulighed for at opsamle en udgiftsramme over tre år er positive elementer ikke mindst for et parti som sf der lægger stor vægt på det kommunale selvstyre som andre ordførere blandt andet fra både venstre og enhedslisten også har nævnt bliver vi imidlertid temmelig bekymret når den nye fordeling af byfornyelsesmidlerne fører til en nedprioritering

og bygningsfornyelsen i yderområderne i en tid hvor de efterspørger flere midler til nedrivning og forskønnelse af landsbyerne så de kan lokke flere borgere til at bosætte sig i vandkantsdanmark og hvordan harmonerer det så lige med regeringen og dansk folkepartis ønske om at styrke yderområderne det sidste vil vi ligesom jeg hører at venstre vil det kræve regeringen nogle svar på i den fortsatte udvalgsbehandling

idet de i højere grad kan prioritere hvordan de vil bruge den tildelte ramme bedst muligt i deres kommune forenklingen bidrager også til lige muligheder for alle kommuner til at gennemføre byfornyelse lovforslaget er desuden en udmøntning af aftale om bandepakke

det gør samtidig kommunernes administration af midlerne meget enklere med lovforslaget ophæves kommunernes mulighed for at overdrage ramme til andre kommuner det sker for at sikre at lovens objektive kriterier for uddeling af byfornyelsesrammen opfyldes sådan at kommunerne en gang årligt får andel i de samlede byfornyelsesmidler efter fordelingsnøglen der afspejler byfornyelsesbehovet i alle kommuner til gengæld får kommunerne mulighed for at igangsætte nye byfornyelsessager inden for tre år efter tildelingen af midlerne denne ændring giver kommunerne mere fleksible muligheder for at planlægge byfornyelsessager over en årrække dette er de samlede ændringer i lovforslaget ændringerne giver kommunerne enkle byfornyelsesregler at arbejde med og de får stor valgfrihed som øger decentraliseringen hvilket jeg er meget tilfreds med jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og til at besvare eventuelle